to tusind og sytten atter kan give møde i tinget malte larsens og nikolaj amstrups hverv som midlertidige medlemmer af folketinget ophører fra nævnte dato at regne i dag er der følgende anmeldelser økonomi og indenrigsministeren lovforslag nummer

kulturministeren lovforslag nummer l en hundrede

jan erik messmann mfl beslutningsforslag nummer

på de anmeldte sager vil fremgå

kan begå overgrebene kan jo sætte sig dybe spor i barnets fremtidige liv jeg ser det som en central opgave som justitsminister at sikre at der slås hårdt ned på den slags ugerninger og at ofrene hjælpes bedst muligt derfor fremsatte regeringen også blandt andet efter drøftelser med spørgerens parti for nylig en række forslag om ændring af reglerne

overgreb mod børn som led i regeringens retfærdighedspakke og vi er naturligvis altid villige til at kigge nærmere på nye foreslag vi kan og skal hele tiden forsøge at gøre det endnu bedre i forhold til det konkrete forslag om pasinddragelse så har jeg ligesom spørgeren formentlig noteret mig at der er nogle lande der i den allerseneste tid har taget nogle skridt i den retning jeg synes

det vil give rigtig god mening at vi undersøger hvordan de ordninger er

person ikke bare rejser til et andet land på et senere tidspunkt for at fortsætte med at begå de her overgreb der har været rettet en må man sige stor medieinteresse over de seneste år og

det er en skændsel hvis der er danske statsborgere som vi kender til i vores system som kan udøve denne adfærd derfor synes

at det mest logiske ville være at vi selvfølgelig bremser det og bruger lovgivningsinstrumentet til at gøre

senest har jeg erfaret at irland er på vej i australien har man gjort det igennem flere år og med fine resultater blandt andet

australien at holde tyvetusind sexkrænkere i australien hvor man kan

til de her fattige lande og købe sig adgang til børn så egentlig har jeg bare det spørgsmål til ministeren hvornår regner ministeren med at regeringen har

til bunds det er noget vi meget gerne vil handle på og jeg kan også bare sige til til justitsministeren at vi regner med at fremsætte et beslutningsforslag

vil stemme for et ændringsforslag alternativt vil fremsætte eget lovforslag og gerne det så vi kan få det behandlet

jeg har bedt mit ministerium om lige præcis at finde ud af hvad det er for en ordning man har i irland og

altså hvad er det for en gerning man skal have begået hvis vi skal gå videre med det her men det tænker jeg

som jeg da synes vi skal tage en drøftelse om nu bliver vi klogere på det og så går vi den

en erfaring med at når man siger at man vil undersøge noget

vældig lang tid og det synes jeg egentlig der er grund til jeg har indtryk af at det er meget positive erfaringer man

ikke lige kan sige en dato jeg har bare sagt at nu går vi i gang med at finde ud af hvordan det hænger sammen og så vil jeg da foreslå at jeg jeg inviterer spørgeren over til et møde hvor vi lige drøfter rammerne for det

det har dansk politi også eksempler på så vidt jeg er orienteret så måske og det skal ikke være et spørgsmål bare en kommentar

se mere bredt på det her er ikke kun er spørgsmålet om inddragelse af pas

styrket fokus på indbrud der indeholder tre nye initiativer rettet mod indbrudskriminalitet det drejer sig om en selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri i straffeloven

markere at dette tyveri adskiller sig fra andre typer af tyverier

begået i beboelse mens der er nogen hjemme og et særligt politimæssigt fokus på omrejsende kriminelle der begår indbrud politiet er fuldt ud opmærksom på problemet og har styrket indsatsen i de to særlige efterforskningsfællesskaber særlig efterforskning øst og særlig efterforskning vest

et mundtligt spørgsmål så jeg har ikke mulighed for

på stående fod bekendt med de præcise tal for antallet af indbrud i nordjylland jeg har bedt nordjyllands politi om en status for hvordan det ser ud med antallet af

politikredsen og om der er sket særlige ændringer den seneste tid samt hvad politiet gør på området og som sagt jeg ser med den allerstørste alvor på indbrud i privat beboelse det er og bliver en alvorlig

sin egenskab af partiformand i det konservative folkeparti har gjort det sådan til selve

hvor man er ejer af de her huse eller de her sommerhuse som det går ud over er noget forundret over at der så bliver ved med at være

sker en stigning det er jo ikke første gang jeg har stået her i folketingssalen og gjort opmærksom på de særlige udfordringer der er i nordjylland hvor

her på det seneste har der altså været en indbrudsbølge igen og det som

er jo at oktober og november har været særdeles voldsomme

bare på én uge har oplevet

indbrud og en enkelt weekend fem og halvtreds indbrud hvilket skulle være rekord på det her område

de tiltag justitsministeren har sat i gang

kan alle tallene med så kort frist og jeg er også helt åben over for at stille spørgsmål rent skriftligt så vi kan komme mere til bunds i det her det ved jeg også at ministeren er interesseret i at gøre

det her og de tal som politiet selv giver udtryk for over for

helt galt her kan ministeren ikke komme nærmere ind på

vi skal glæde os over den nedgang der trods alt er i indbrud

nogle omrejsende kriminelle der har været i gang og det er jo både med nummerpladegenkendere og andre ting men som sagt jeg vil spørge nordjyllands politi nærmere for

forestille sig at man skal lave en helt særlig indsats indsats i vendsyssel altså hvor man

ekstra metoder eller noget andet for at slå ned på den voldsomme stigning som der har været i oktober og november måned

nabohjælp det er at hjælpe hinanden i et område

det skal også løses ved at vi hjælper hinanden og står sammen i de områder vi bor i

en større udfordring i nordjylland hvor

er det sådan nogle ting der spiller ind er der nye metoder under opsejling til hvordan man selv som borger kan sikre sig altså også noget med hvordan man sikrer døre og vinduer og den slags

afstandene men nu ved jeg igen ikke hvor de her indbrud er begået det afhænger ikke nødvendigvis af afstande der er også store afstande

er tydelig nok og klar nok

har man iværksat en række initiativer som har til formål at styrke det mellemstatslige samarbejde på forsvarsområdet senest med lanceringen af det forstærkede forsvarssamarbejde der hedder permanent

sige at når man tilføjer den bisætning til

merkel udtalte så må man jo antage at det er fordi

den tyske kansler ikke længere har tillid til nato samarbejdet og jeg synes da at

er dybt problematisk hvis vi er derhenne

det her ikke er en udfordring til nato samarbejdet

vi har en tysk kansler trods alt ikke en helt ubetydelig statsleder i europa som tydeligvis i hvert fald hvis

vedkommendes ord skal stå til troende har en anden antagelse der er det bare at

bruge rigtig mange ressourcer på

hvor stor en andel af bruttonationalproduktet de enkelte eu lande bruger på forsvaret så må man jo sige at det er ganske få der lever

den forpligtelse vi har i nato så vidt jeg husker er det estland og storbritannien og storbritannien er jo for så vidt på vej ud af eu samarbejdet

særlig under hensyntagen til det forhold at der jo indtil nu i hvert fald ikke har været vilje fra eu landenes side

bare at leve op til målsætningen om de to

beskyttelsen i europa så der er ikke nogen tegn på at der skulle blive ført en anderledes politik for det andet må jeg sige at

eu kan noget andet end nato kan eu har nogle kompetencer som nato ikke har og det er vigtigt at holde sig for øje at nato

jo er en militær organisation eu kan håndtere flygtningekriser

der gør at man kan stabilisere

fra nato vi står i en situation

hundrede og otte og halvfjerds forskellige våbensystemer i eu vi har sytten forskellige

jeg synes bare det giver mere mening at samordne de her ting

en konkurrerende organisation med nato

vi er gode til i europa og som nato ikke tager sig af og derfor er

salg af militært udstyr det er jo et område hvor protektionisme i mange år

for nato hvorfor skal man have et organ der hedder eu til at blande sig i de her ting jeg synes jo også det er problematisk for

er der en række eu lande som ikke er medlemmer af nato og

forskning og udvikling det er jo ligesom det der er

derfor supplerer de to organisationer hinanden fortræffeligt

fra iværksættelse af civile og militære operationer og missioner til forskning og udvikling på forsvarsområdet som bekendt er der i de seneste år iværksat en række initiativer der har til formål at styrke dette samarbejde

i og omkring europa ønsket er at eu i højere grad end tidligere skal kunne bidrage til håndteringen af de sikkerhedspolitiske udfordringer som europa står over for i dag som sagt tidligere er der ingen der seriøst taler om et eu forsvar som en modsætning eller en konkurrent til nato i den forstand ser regeringen ikke en modsætning i ambitioner om at eu skal kunne klare mere selv der er ikke en modsætning mellem eu og nato

for tidligt at sige noget om hvordan det vil påvirke udviklingen i det sikkerheds og forsvarspolitiske samarbejde det vil jo afhænge af udkommet af forhandlingerne om storbritanniens fremtidige tilknytning til eu men det storbritannien giver udtryk for er jo at man lægger vægt på forsvarssamarbejdet i europa og man kan sige at usa

været en del af eus sikkerheds og forsvarssamarbejde men har været og vil fortsat være en vigtig partner for europa

nato samarbejdet og at der ikke er nogen der mener at eu skal have sit eget forsvar

jo konstatere at det er der ganske mange der mener altså der er ganske mange der mener at eu skal udstyres med

sin egen hær og ikke bare sådan en kampstyrke som vi har i øjeblikket der kan indsættes men som aldrig er blevet indsat

at eu skal militariseres for nu at sige det

som det er jeg synes jo også de bemærkninger som angela merkel kom med i foråret

er udtryk for det samme altså en ambition om at eu skal kunne klare sig selv og der siger jeg så bare at der er meget meget langt altså nu nævner

til sammenligning har man i storbritannien til forskning og udvikling inden for forsvarsområdet i deres ti årsplan afsat en hundrede og otte og halvfjerds million pund det er altså tres million kroner om året

en milliard kroner på en ti årsbasis i

og det sætter jo ligesom tingene i perspektiv efter min mening det

også derfor det virker absurd at vi nu

eu skal fylde mere forsvarspolitisk i en situation hvor det land som i virkeligheden er bedst rustet inden for det militære samarbejde nemlig storbritannien udtræder altså i min optik hænger det ganske enkelt ikke sammen der er en kæmpestor forskel på den ambition som eu udtalt siger at man har og så det man i virkeligheden er parat til om man så må sige

i butikken altså betale for men hvordan ser

at der tales med meget store ord men i virkeligheden

og som en militæralliance som nato ikke er

den økonomiske aktivitet i nordafrikanske lande og på den måde forebygge at

uden lov og regulering jeg synes faktisk

kerneting for europa at vi også på den måde med andre end militære midler kan styrke vores egen sikkerheds og forsvarssituation

isenkram nu hvorfor er det så at vi taler om alle de ting som eu dybest set ikke er god til og som eu jo dybest set har haft

mest eklatante eksempel var jo situationen i bosnien hvor vi måtte ringe efter amerikanerne for at få orden i den butik

det er afgørende for mig at få slået fast

der er ikke ambitioner om at lave en eu hær der er ikke ambitioner om

at at man skal konkurrere

det kan jeg sige med sikkerhed da jeg jo både følger forsvars og sikkerhedsdebatten i nato sammenhæng og i

rådssammenhæng i bruxelles der er ikke den ambition om at vi skulle trænge amerikanerne ud tværtimod er alle enige om at amerikanerne er en hjørnesten

er begyndelsen til en undergravning af nato samarbejdet så ved jeg ikke hvad det er jeg kan simpelt hen ikke begribe hvad angela merkel ellers skulle mene

om nato så så for mig at se

form for forventningsafstemning mellem de europæiske politikere for jeg har svært ved at se det merkel siger på anden måde end som udtryk for hvad jeg forestiller mig om det nemlig

at usa er hjørnestenen vi kan konstatere i de faktiske

at usa har bevilget et gigantisk milliardbeløb til europas sikkerhed og det viser jo alliancens

store holdbarhed men derfor kan der da være god ræson i at styrke samarbejdet prøve

industri udviklet så vi ikke altid er nødt til at købe udstyret af amerikanerne men vi kunne måske

tror jeg som nogen som helst form for overraskelse hverken for fru karina due eller andre

at vi alle sammen bøjer os lidt ind mod hinanden og så til sidst mødes vi på midten efter min mening

handler det om at når man kommer til danmark skal man leve efter

sagt at man ikke må tro på den gud som man lige præcis vil og man må også gerne dyrke den gud man vil

og man må ikke kræve at der skal tages særhensyn fordi man for eksempel har en

skik og brug og ikke religiøse dogmer der skal herske

og alle mulige andre steder jeg mener man må tilpasse sig og at man skal indrette sig efter skik og brug

jeg håber vitterlig på at den her diskussion er en diskussion som man vil tage på hver enkelt institution i hver enkelt skole og jeg er med på at det kan være en svær diskussion at tage men jeg mener rent faktisk at vi når længst hvis vi i forsvaret for dansk skik og brug

man bare kan henvise til christiansborg og sige at det er noget nogle andre har bestemt

et nationalt anliggende jeg siger jo ikke at vi ikke på et eller andet tidspunkt desværre kan nå derhen hvor man bliver nødt til

gribe ind over for de her ting men jeg mener rent faktisk at vi står os bedst ved at vi hver især tager den her debat i det daglige

at vi hver især værner om skik og brug

jeg er så uendelig nervøs for at

at det er noget nogle andre har bestemt og dermed jo ikke rigtig står ved

regelsættet for region sjælland med hensyn til halalkød og med hensyn til

når det handler om region sjælland så det viser måske i virkeligheden præcis at det lokale selvstyre virker

mulige kommunalbestyrelser og regioner og så sige at det må de klare

være en debat på christiansborg men hallo det er jo os der har ansvaret

hundrede og ni og halvfjerds der er valgt her der har ansvaret for

så synes jeg at det er slapt minister

lovgive det er det jeg kalder moralisme man har alle de rigtige hensyn man har alle de rigtige holdninger men alligevel

man ikke bruge det instrument som vælgerne har givet os

jeg synes vi skal komme i gang med at arbejde os ud af det her så vil ministeren ikke bare give et tilsagn om at det vil man virkelig komme dansk folkeparti i møde på så vi kan sikre

mener at vi alle sammen har hver og en i danmark det kan vi se helt forskelligt på men jeg kan sige at når jeg siger som jeg gør og når jeg mener at det er vigtigt at man tager det her ansvar på sig ude i institutioner ude på skoler ude i dagligdagen er det rent faktisk i min optik et forsvar for dansk tradition

for jeg mener netop ikke at det alene påhviler hundrede og ni og halvfjerds medlemmer af folketinget

hvis det her fremadrettet skal være en lokal ting som vi så kan tørre af på nogle byrødder eller på nogle regionsrådsmedlemmer der så kan køre det

jo være sådan at danmark gradvist går i opløsning

der vil være enklaver i det her land det ser vi jo allerede hvor dansk ret sættes ud af kraft hvor vi ser dansk kultur falde fra hinanden det kan vi da ikke være tjent med vi er da nødt til at bruge den mulighed vi har for at lovgive hvorfor er det

ansvar vi rent faktisk påtager os alle sammen

at man i fremtiden nødvendigvis altid vil se det sådan her for hvis man kan se der sker et alvorligt skred kan man selvfølgelig tage diskussionen herinde men jeg mener rent faktisk at det ville være

jeg tror på det lokale selvstyre

under vejers strandhotel til freja ejendomme i stedet for at sælge den til

er derimod tale om at naturstyrelsen har fulgt statens regler for salg af statens ejendomme staten herunder også naturstyrelsen må ikke forskelsbehandle ved at sælge statens aktiver direkte til én køber salg skal ske ved offentlige udbud eller ved at ejendommene overdrages til statens ejendomsselskab freja på den måde sikres staten den bedste pris uden at enkeltpersoner bliver begunstiget der kan undtagelsesvis sælges via aktstykke når der er vægtige grunde til det naturstyrelsen har imidlertid vurderet at den aktuelle forpagtning ikke udgør en sådan tilstrækkelig vægtet grund jeg kan også oplyse at ejeren af hotellet ad flere omgange er blevet oplyst om at udgangspunktet for et eventuel salg af grunden under hotellet ville være et offentligt udbud ejeren blev i forlængelse

i december to tusind og seksten orienteret om at grunden ville blive overdraget til freja da den nuværende ejer overtog lejekontrakten i nitten

syv og halvfems fremgik det også af lejekontrakten at hotellet skulle fjernes når kontrakten udløb grunden blev i sommeren to tusind og sytten overdraget til freja der undersøger muligheden for at udvikle arealet herefter tager freja stilling til om grunden skal sælges alene eller som en del af et samlet projekt uanset hvilken model freja vil gå videre med vil den nuværende hotelejer få mulighed for at byde

drevet hotellet i mere end tres år

årtier jeg har besøgt dem derude det er elskelige mennesker og hele lokalsamfundet er på fornavn med dem det er simpelt hen en kulturinstitution ved vestkysten som de

forpagter og driver jeg skal ikke blande mig i

sælge grunden men jeg forstår simpelt ministerens fremfærd i den her sag hvor jeg

har behandlet det her ældre ægtepar fuldstændig uartigt for det fremgår jo krystalklart at hvis ministeren var minister og politiker

hvis ministeren ville forholde sig til sagen så ligger der jo en mulighed for at ministeren

vurdere at det at man har drevet hotel på grunden i

var en vægtig grund en tilpas vægtig grund til

så får parret forkøbsret

her grund hvor både deres hotel og deres hus ligger

samlet drift af hotel på det samme sted

så har jeg meget svært ved at forstå hvad der så ville være en vægtig grund til at man kunne give dem forkøbsret så vil

være rar som politiker som holdningsmenneske at forklare mig og dem der måtte

ikke har tillagt det her forhold så stor betydning at man kunne give niels jørgen og sigrid frandsen den forkøbsret

og på fortolkning af lovgivning og jeg har bedt om at få

har naturstyrelsen gjort og de har vurderet at den aktuelle forpagtning ikke udgør en sådan tilstrækkelig vægtig grund men dermed har man jo ikke afskåret sig selv

når det bliver bragt i udbud har man jo mulighed for for den nuværende hotelejer som alle andre at byde på lige fod

at man har været bevidst om de her forhold fra man overtog lejekontrakten så det

ulejlige sig med rent faktisk at vurdere sagens substans

til at få forkøbsret den vurdering har man end ikke foretaget

at der ikke er en vægtig grund sådan har naturstyrelsen

det er styrelsen for undervisning og kvalitet der fører tilsyn

syd og styrelsen er i øjeblikket ved at undersøge om statstilskuddet har været anvendt til formålet og om der er udvist sparsommelighed med videre som tidligere oplyst til undervisningsudvalget og herre peter kofod poulsen vil jeg orientere om resultatet af styrelsens undersøgelse når den foreligger styrelsens undersøgelse omfatter både de mange dispositioner omtalt i pressen men også andre

undersøgelsen er i fuld gang styrelsen har været på besøg hos

syd har løbende besvaret en lang række spørgsmål fra styrelsen senest den fireogtyvende november to tusind og sytten styrelsens undersøgelse er omfattende og af samme grund ikke afsluttet endnu det er forventningen på det foreliggende grundlag at undersøgelsen vil foreligge inden årets udgang spørgeren spørger til om jeg som minister synes at de mange sager vidner om at der er styr på situationen

syd hertil kan jeg svare at jeg ikke synes at de mange sager vidner om at der har været styr på situationen på

syd tværtimod har sagerne rejst tvivl om hvorvidt der har været tilstrækkeligt styr på situationen og det er styrelsen nu i fuld gang med at afdække det vil således af styrelsens undersøgelse fremgå om

syd vurderes at have tilstrækkeligt styr på situationen eller om der er grundlag for yderligere tiltag

egenkontrol der har været i forbindelse med at man udbetaler

noget af det der har været interessant ved netop

hvor man ikke behøver fysisk fremmøde men hvor man kan tage en uddannelse over

at en meget meget stor del en fjerdedel af det samlede tilskud for fjernundervisning på nationalt plan

syd på trods af at der altså findes i alt fem og tyve udbydere af de her uddannelser

afspejler jo også overskudsgraden det regner

skurrer det mærkeligt i ministerens øre det er den ene ting den anden ting er synes ministeren at der er behov for at stramme op på hele området i forhold til kontrol så det fremadrettet ikke alene baseres på en meget høj grad af egenkontrol men altså også på

flere stikprøvekontroller fra statens side eller er ministeren tilfreds med den nuværende kontrolordning der er for samtlige

stærke institutioner og stærke ledere ser man på

ser helt forkert ud det er styrelsen der helt konkret skal gå ind og undersøge

måde og det håber jeg selvfølgelig også at man vil gå ind og kigge på men

stille ministeren et meget holdningspræget spørgsmål synes ministeren at ansatte på

eller kan de køre i andre biler altså jeg ved at liberal alliance er meget optaget af det offentlige forbrug så jeg vil bare spørge

for meget kan offentligt ansatte også køre andet end

til at de gør meget grundigt i forhold til det generelle er

det handler om om der bliver lagt opgaver og det handler om eksamenskulturen altså at vi har fair og

et eventuelt bestyrelsesansvar

bestyrelsen har

vil det være noget der kommer til at indgå meget klart så man kan forvente at der også lokalt kommer en afklaring

den her sag har fyldt utrolig meget i det lokalområde hvor jeg selv bor og derfor

det selvfølgelig også vigtigt at der kan sættes et punktum med den undersøgelse som

stiller vi nogle rimelige krav går man langt ud over det

af det som styrelsen afdækker hvad der

skulle indkaldes til syn igen men om det derfor er nødvendigt at se på bødestørrelser og reglerne for lovpligtige syn kræver nærmere viden om manglernes karakter og omfang man kan jo også spørge hvorfor disse fejl ikke i større omfang er blevet fanget i det ordinære syn spørgsmålet kan derfor ikke besvares på baggrund af informationer

hvorfor det ligger uden for rammerne af et § tyve spørgsmål det har mit ministerium også på forhånd gjort spørgeren opmærksom på jeg må derfor henvise spørgeren til at stille spørgsmålet i transport

er så endnu et eksempel i en række af mange på at der er bybusser der kører rundt

vi havde her i sommer hele sagen om dana

en sag om det her og der mener

at transportministeren har haft lejlighed til i løbet af de her fire måneder der er gået

skal til på det her område det var jo en kæmpe sag i sommer at der var de her mange bybusser der

så en ny sag og der mener jeg altså

kunne forvente at transportministeren kan møde op i folketinget og have nogle klare holdninger til hvad der skal til på det her område for at stramme op

indhente konkrete tal for den her specifikke situation men der kan ministeren på baggrund af at der

periode med flere på hinanden følgende sager sige det er simpelt hen uacceptabelt

når ministeren giver udtryk for at det falder uden for

ministeren skal komme ind i kampen det handler jo om sikkerhed

hvad der er årsag til problemet og så gribe til de rette værktøjer for at

men i den her sag bliver jeg bedt om en holdning til om det rette værktøj er at forhøje bøder uden at jeg har haft mulighed for at sætte mig ind i

er for nogle konkrete mangler der opstår ved de her bybusser

jeg har sat mig ind i hvilke konkrete mangler det er kan jeg ikke have en holdning til hvad der er det rette værktøj at bruge for

bremser og andet der gik ministeren ind i sagen for at stramme op på det her nu viser det sig så

der på trods af at ministeren har været inde over det

nye fejl der kan ministeren jo godt

til ekstra hvis ikke det er bødestørrelser eller nogle andre syn

i selve synsprocessen at vi skal gribe ind så er det jo ikke med en bøde til bussens ejer eller chauffør derfor bliver jeg altså nødt til at vide

finde ud af om der skal udstikkes bøder og til hvem eller om der er noget med regelgrundlaget der skal ændres om der er noget der er uklart

på det der skete i sommer viser jo at jeg

så ind til ikke kun det med bøder jeg spørger også ind til reglerne ved de her syn

gøre for at stramme op på de her syn så man ikke oplever at man lige har fået synet sin bus og så kører man ud på gaden og så bliver man taget af politiet og så er der stadig væk problemer hvad er det der går galt i synsprocessen

vi for ikke kan gentage sig nu kommer der så det her og vi har ærlig talt ikke på nuværende tidspunkt et grundlag for at vurdere hvad problemet er og hvor det opstår og hvad vi kan gøre ved det så er det da selvfølgelig rigtig rigtig sjovt rasmus prehn at stå her og afkræve mig svar nu og ligesom antyde at fordi jeg ikke kan svare her og nu på en helt ny problemstilling

håber jeg ikke han får

daglig soignering med brug af vådservietter og en rengøringsstandard med en halv rengøring hver fjortende dag

uge i den sag har den ansvarlige udvalgsformand så vidt jeg kan se været ude at sige at sagen beror på en misforståelse

er en god service i den kommunale ældrepleje kendetegnet ved at have fokus på værdighed og på den enkelte ældres individuelle behov for hjælp og omsorg en god og værdig ældrepleje er efter min mening også baseret på faglighed og på respekten for det levede liv for den enkelte borgers vaner og ønsker og det gælder sådan set uanset om

om personlig hygiejne eller rengøring og de andre måder vi yder pleje og omsorg for vores ældre på fra mine mange år i ældreplejen ved jeg at det nogle gange kan

etagevask i stedet for et brusebad da det at komme i brusebad for nogle svage ældre kan være meget anstrengende

for nogle også kan være et

men det skal selvfølgelig ikke være en løsning eller en norm som bruges altid og i alle situationer regeringspartierne og dansk folkeparti har i de seneste år givet ældreområdet et markant løft blandt andet med en årlig værdighedsmilliard og vi lægger med forslaget til finansloven for to tusind og atten op til at prioritere fem hundrede million kroner årligt til et løft af kernevelfærden på blandt andet sundheds og ældreområdet for mig at se er der et godt grundlag for at den enkelte kommune kan yde en god og værdig ældrepleje med udgangspunkt i den enkeltes

vådservietter i stedet for vask med vand og sæbe leverandøren advarer

at den her form for bad med servietter

ikke desto mindre synes jeg selv det er tankevækkende at nogle kommuner overhovedet kan få den tanke at man kan blive nødt til at skulle gribe til nødløsninger i

større værdighed end det der er tilfældet her her kommunen henviser faktisk selv til ressourcer hvad mener ministeren om det spørgsmål er vi virkelig kommet så langt ud at grænsen er nået for hvad der kan lade sig gøre i forhold til at levere en værdig ældrepleje når man er nødt til

ty til eksempelvis vaskeservietter

som kommer hvert eneste år

da glad for at kunne se at hvor det sidste år var seks og tres procent

løftet området og rammerne med otte hundrede million kr især til kernevelfærd og især til

fire timer og forventer ministeren fortsat at kunne rekruttere personale til området hvis dette kan være et grundvilkår

og de nødvendige ressourcer til at medarbejderne i ældreplejen kan yde en ordentlig og værdig pleje og omsorg medarbejderne i ældreplejen er omdrejningspunktet for at vi kan lykkes med at sikre en god og værdig ældrepleje derfor er det selvfølgelig også vigtigt at der i den enkelte kommune er et ledelsesmæssigt fokus på at sikre gode rammer og arbejdsvilkår for medarbejderne så de kan yde den bedst mulige pleje og omsorg og så det fortsat er attraktivt at arbejde i ældreplejen

med en mellemliggende pause på to fire timer som ældreminister er jeg optaget af at sikre gode rammer for kommunerne så de kan yde en god og værdig ældrepleje og det har regeringen gjort sammen med dansk folkeparti ved de seneste finanslovsaftaler blandt andet med den årlige

skal udstikke de overordnede rammer for at kommunerne kan levere en god og værdig

til kommunerne som arbejdsgivere selv at få de daglige vagtplaner til

øvrigt er i orden ikke desto mindre

altså her også fra ledelsen at man gør gældende at det ikke er muligt at levere en værdig ældrepleje medmindre de ansatte vil acceptere delt tjeneste i går kunne vi så høre at tre ud af fire kommuner ikke kan rekruttere personale nok så tænker

at det måske er svært at rekruttere personale nok

hvor man dels ikke kan få en fuldtidsstilling dels måske kan være nødt til at

acceptere delt tjeneste eller at ledelsen i det mindste mener at det burde man acceptere for at få enderne til at nå sammen er det vilkår

det sandsynligt at vi i det mindste i fremtiden vil kunne rekruttere personale nok til ældreområdet

jeg talte netop om det som jeg også hørte

at tale det her område op

jeg synes ærlig talt at

jeg har været i tres kommuner indtil videre og jeg ser faktisk rigtig mange medarbejdere som brænder for det her

som der måske kunne ligge i at man kunne flytte nogle opgaver som oprydning og dokumentation og andet til om eftermiddagen

at man skal være færdig tidligt deler ministeren opfattelsen af at der ikke er opgaver nok til en hel og sammenhængende

se om vi kan gøre et eller andet få en bedre ledelse inden for det kommunale

er også glad for at vi økonomisk har løftet rammerne med otte hundrede million kroner